mødet er åbnet

folketinget har i disse dage besøg

jeg byder delegationen velkommen og håber at de vil

til undersøgelseskommissionen om skat og om skatteministerens oplysninger til folketinget herom beretningen vil fremgå af folketingstidendedk

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v sytten af jan e jørgensen erik christensen henrik dahl

og merete scheelsbeck

forslag til vedtagelse nummer v seksten af kenneth kristensen berth og forslag til vedtagelse nummer v atten af eva flyvholm

at udtale sig da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

da det tilfældet går vi til afstemning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

er der nogen der ønsker at udtale sig

de bageste rækker

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

der er stadig væk lovbehandling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

delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal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

og den kreds af partier der står bag forespørgslen mener at det er utrolig vigtigt at folk uddanner sig det er utrolig vigtigt for at kunne fungere i det danske samfund

er vi ikke tilfredse med

restriktioner eller begrænsninger i folks mulighed

uddannelse i forhold til dem som vælger ikke at få

vi det er rimeligt på nuværende tidspunkt at få en

og det har ministeren så

række at mikrofonerne virker og så videre det giver lidt mere ro

engageret ud nu virker mikrofonerne og er det på plads

de fire partier der har indkaldt til den her forespørgselsdebat det er jo altid godt

på ny at redegøre for hvorfor uddannelse ikke længere

opfylde beskæftigelseskravet for at opnå permanent opholdstilladelse her i danmark som

det også fremgår af anmeldelsen af forespørgslen

vedtog folketinget i slutningen af januar to tusind og seksten lovforslag l syv og firs som indeholder nogle meget betydelige stramninger på asyl og opholdsområdet efter min og regeringens opfattelse

var der tale om helt nødvendige stramninger

alligevel stramninger som

de fire partier bag anmeldelsen af den her forespørgselsdebat stemte imod altså enhedslisten alternativet det radikale venstre og socialistisk folkeparti baggrunden for skærpelserne af udlændingeloven var regeringens ønske om at stramme yderligere for asylvilkårene og adgangen til danmark så det blev markant

var det selvfølgelig fordi asylkrisen i efteråret to tusind og femten resulterede i et stort pres på danmark et pres der ganske enkelt truede vores sammenhængskraft og et pres som skævvred balancen imellem det forhold at vi selvfølgelig skal

påtage os fælles ansvar og det gør vi

men vi skal også bevare et godt og trygt danmark derfor var det nødvendigt

skærpe reglerne fordi vilkårene på udlændingeområdet efter regeringens opfattelse nu engang

fastholde stramme regler når vi værner om danmark et af elementerne var en skærpelse af betingelserne for at opnå tidsubegrænset

altså permanent opholdstilladelse grundlæggende

handler det for mig om at muligheden for at få meddelt permanent

skal der stilles høje krav til udlændinges evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund vi skærpede blandt andet beskæftigelseskravet på flere punkter både i form af et nyt krav om at fast tilknytning til arbejdsmarkedet alene

var det nemlig ikke før men jo også ved at uddannelse ikke længere kan sidestilles med beskæftigelse for at opfylde beskæftigelseskravet det gælder uanset om der er tale om en lang videregående uddannelse om der er tale om en professionsbacheloruddannelse eller om det er en erhvervsuddannelse i foråret to tusind og sytten har regeringen skærpet kravet kravet yderligere og i dag betyder beskæftigelseskravet at udlændinge skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre

inden for de seneste fire år forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse

udtryk for at permanent opholdstilladelse efter regeringens opfattelse bør forbeholdes udlændinge der har gjort en aktiv indsats for egen integration igennem fast tilknytning til arbejdsmarkedet når det gælder permanent opholdstilladelse

er omdrejningspunktet en permanent opholdstilladelse betyder jo at en udlænding normalt har ret til at forblive her i landet selv om grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede eller selv om man for eksempel

opholdstilladelse også i regeringens optik noget særligt det er et tilsagn om at det er danmark man får mulighed for

leve sit liv i det er afsættet for de høje

krav og klare krav

det er også begrundelsen for kravet om at et tilsagn om et liv her i landet

må vi også stille håndfaste krav til hvem det er der får mulighed for at blive her permanent ophold er noget som man skal gøre sig fortjent til ved

leve et liv liv uden for kriminalitet ved at tale dansk på et relativt højt niveau og også ved selvfølgelig at have arbejdet her i landet altså

her måde at give noget tilbage det er jo ikke ensbetydende med at man ikke skal søge uddannelse faktisk tværtimod

skulle gøre at man ikke skulle dygtiggøre sig tværtimod jeg må sige at jeg har svært ved at forstå

vælge uddannelse fra for vi ved jo

og også til at få fodfæste på arbejdsmarkedet uanset om det er et liv her i landet eller om det er et liv uden for danmark men kravet er et udtryk for at regeringen finder at muligheden for at få permanent opholdstilladelse bør reserveres bør reserveres til dem der aktivt har knyttet an til det danske samfund ved at arbejde

er af den opfattelse at de høje krav som vi jo stiller for at opnå permanent opholdstilladelse vil føre til at

udlændinge vil gøre en ekstra indsats for netop

blive integreret i det danske samfund og dermed også på arbejdsmarkedet ganske enkelt tage del i den helt

på den måde styrkes mulighederne for en vellykket integration de der gør en indsats bliver belønnet det er muligt at der er nogle der skal vente lidt længere på at få deres permanente opholdstilladelse

jo selvfølgelig ikke ensbetydende med at en indsats

og det betyder slet ikke at man vil være udelukket

få permanent opholdstilladelse tværtimod man skal række ud efter det så svaret på forespørgslen er derfor også at regeringen ikke har planer om

rulle skærpelserne af beskæftigelseskravet tilbage så uddannelse igen kan opfylde beskæftigelseskravet

høje krav til udlændinge der er kommet til danmark vi vil stille høje krav til at man skal række ud efter danmark man skal gøre sig fortjent til

at få permanent opholdstilladelse og man skal tilskyndes til også at lære det danske sprog og at komme i arbejde på den måde styrker vi mener jeg vores dejlige samfund og vi styrker muligheden for en vellykket integration på arbejdsmarkedet

også det at man kan tage del i den helt almindelige danske hverdag

og regeringen og regeringens støtteparti ønsker en stram udlændingepolitik

er sivet ind trods alt det der er det interessante er om det redskab

er et klogt redskab selv hvis man vil opnå det som ministeren

stort set enhver sammenhæng i det danske samfund opfordrer vi jo befolkningen til at dygtiggøre sig gennem uddannelse

det er enkel i danmark hverken kan eller skal vi konkurrere ved at have de laveste lønninger eller de dårligste arbejdsforhold

hvad enten det er dygtighed inden for håndværksmæssige fag eller det er dygtighed inden for akademiske fag eller for den sags skyld dygtighed inden for kunstneriske fag og dygtighed kræver uddannelse

tudetosset hvis vi som samfund laver benspænd for at den ufaglærte arbejdsmand kan blive faglært håndværker at rengøringsassistenten på hospitalet kan uddanne sig til læge og for den sags skyld at renovationsarbejderen lægger kosten på hylden for at komme på musikkonservatoriet og ende i det kongelige kapel

det er egentlig så oplagt

det høje tings talerstol til at fremføre det og selvfølgelig de ærede medlemmers tid på den slags banaliteter men det er åbenbart ikke banaliteter når det gælder folk fra andre lande som er kommet hertil så er det lige pludselig helt i orden

til at tage en uddannelse

det lige pludselig meget bedre at de for eksempel forbliver taxichauffører frem for at uddanne sig til en af de læger som vi har så hårdt brug for

baggrunden for at vi har den her forespørgsel i dag vi synes simpelt hen ikke at det er klogt for danmark at lave benspænd for udlændinge som har slået sig ned her som er her som

en uddannelse og dygtiggør sig så meget som det nu er muligt inden for rammerne af deres evner og deres flid og det er jo det der sker når regeringen har indført en regel strammet i flere omgange som præmierer ufaglært arbejde frem for uddannelse i forhold til at få permanent opholdstilladelse i danmark jeg må indrømme

hvis en udlændingeminister der kender forholdene mange af de steder hvor folk kommer fra ikke forstår folks ønske om at få en permanent opholdstilladelse der gør at de får en sikkerhed under deres tilværelse det ryster mig en lille smule hvis ikke ministeren kan forstå det men der er en grund mere til at den her forskelsbehandling ikke er særlig kløgtig og det er

set regeringens eget gentagne gange udtrykte

og være med til at genopbygge deres land som regeringen har udtrykt det egentlig forstår jeg godt den tankegang

og mange af de lande som folk

har bestemt brug for genopbygning

til at komme hjem og hjælpe med genopbygningen en ufaglært som har brugt sine ti år i danmark på at vaske tallerkener eller en som har brugt sine ti år i danmark på at få en faglig uddannelse som murer som elektriker eller som måske endda har læst videre og er blevet bygningskonstruktør

eller ingeniør alene det

stille spørgsmålet giver svaret det er aldrig klogt at lave benspænd for at folk får en uddannelse uanset om de skal blive i danmark

at rejse tilbage derfor skal

vedtagelse folketinget konstaterer

ikke har indgået ved beregningen af hvorvidt en person har ret til permanent opholdstilladelse har skadet integrationen og tilskyndet udlændinge til at tage ufaglært arbejde frem for at uddanne sig til gavn for sig selv og det danske samfund folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til i denne folketingssamling at fremsætte forslag til ændring af udlændingeloven så uddannelse igen indgår ved beregningen af retten til permanent opholdstilladelse

til partierne for at indkalde til den her debat kravene for at opnå permanent ophold og også senere dansk statsborgerskab skal ifølge socialdemokratiet afspejle de forventninger vi som samfund med rimelighed kan stille til de mennesker der er kommet til danmark vores nye medborgere så hvad er det egentlig vi kan forvente vi mener i socialdemokratiet at vi med rimelighed kan forvente at folk lærer vores sprog dansk både så de nyankomne forstår det samfund de ankommet til så de kan deltage i det men også så vi andre kan forstå hvad de tænker og mener derfor er krav til vores sprog en central del af lovgivningen omkring opnåelse af permanent ophold på samme måde har vi en forventning om at folk bidrager til det samfund de er ankommet til i et socialdemokratisk velfærdssamfund er arbejde for både kvinder og mænd

er det nødt til at være for folk i den arbejdsdygtige alder understøttelse er undtagelsen

det også helt naturligt at der i kravene til permanent ophold stilles krav om at forsørge sig selv det har tidligere været muligt at

til det her krav ved at gå på skole og modtage su det synes vi ikke er rimeligt danmark stiller skoler sygehuse boliger og meget andet til rådighed fra dag et for nyankomne og så synes vi ikke det er for meget forlangt at udlændinge også er med til at bidrage med lidt skattekroner til det velfærdssamfund vi mener derfor det er fornuftigt at personer der ønsker at opnå permanent ophold i danmark enten har været i fuldtidsbeskæftigelse eller har haft deres egen virksomhed i nogle år udlændinge skal ikke kunne kvalificere sig til permanent ophold i danmark ved at gå på skole

vi dog gerne at ansættelsesforhold i forbindelse med en erhvervsuddannelse hvor der udbetales elevløn efter gældende overenskomst fremadrettet kan indgå i beregningen af perioden for hvornår beskæftigelseskravet til opnåelse af permanent opholdstilladelse er opfyldt det foreslog jeg også i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen l syv og firs og det foreslår vi gerne igen så længe folk har et regulært erhvervsarbejde der aflønnes af en rigtig arbejdsgiver mener vi mener vi at det bør tælle som beskæftigelse ligesom alt andet med de ord ser vi frem til en debat og på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative skal jeg læse følgende

løbende har skærpet reglerne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og at regeringen finder at tidsubegrænset opholdstilladelse er et privilegium som bør forbeholdes udlændinge der har gjort en aktiv indsats for at integrere sig i det danske samfund ved blandt andet at arbejde og være selvforsørgende folketinget noterer sig at regeringen på den baggrund ikke finder grundlag for at ændre de gældende regler for tidsubegrænset opholdstilladelse herunder beskæftigelseskravet folketinget understreger samtidig at midlertidighed for flygtninge skal forstås som midlertidighed

da vi sad i regering sammen

det regeringsgrundlag vi lavede i to tusind og elleve stod der nemlig at

dengang var at det var en dårlig idé

der ventede på at kunne søge permanent ophold alle sammen skulle ud og tage ufaglært arbejde fordi

kunne tage en uddannelse hvis de gerne ville blive

alle flygtninge på midlertidigt ophold skal ud og arbejde ufaglært i konkurrence med de mange arbejdsløse danskere

det sådan at uddannelse talte som en del af beskæftigelseskravet det synes jeg selv var en ærgerlig ændring og jeg synes det er godt at vi har fået det ændret spørgsmålet er så hvorfor det er fordi jeg synes at kravene til at opnå permanent opholdstilladelse skal afspejle de forventninger vi har til folk der kommer hertil jeg synes vi har været for upræcise i hvad det er for nogle forventninger vi har til folk der kommer til vores samfund jeg kan for for eksempel huske

var så så frustreret og han sagde hvad er det danskerne vil have jeg skal det er meget dansk tror jeg

vi siger tingene mellem linjerne og derfor synes

meget firkantet i vores lovgivning at hvis du ønsker at være her permanent

følgende ting du skal leve op til du skal ikke bryde loven du skal tale vores sprog og du skal bidrage

meget attraktivt uddannelsessystem men så kommer

man kommer som udlænding til danmark skal man bidrage med skattekroner og det er

er argumentationen for at uddannelse ikke tæller med

i kravet i forhold til at opnå permanent ophold men er ordføreren ikke enig med mig i at jo bedre

længere en uddannelse man har jo flere skattekroner

udgangspunkt som på den lange bane bidrager med mange flere skattekroner

der tjener mange flere penge og betaler mange flere skattekroner end mange af dine kolleger

men selv om man så kunne det

er nogen tvivl om at for det danske samfund og for finansieringen af den danske velfærdsstat er det bedre at folk har et arbejde her og nu end at folk er under uddannelse og modtager su her og nu og derfor synes jeg også at det er helt rimeligt at man siger til folk vi stiller en velfærdsstat til rådighed

med til at bidrage til den med skattekroner det synes jeg egentlig er rimeligt hvis du så er førtidspensionist eller folkepensionist

en ærlig sag så tager lovgivningen jo også hensyn til det

men

vedtagelse helt havde glemt det socialdemokratiske forslag altså er det slet ikke ment alvorligt ellers kunne socialdemokratiet

eget forslag til vedtagelse hvor de understregede det med de ufaglærte der kunne

så det er åbenbart ikke noget der er alvorligt ment så lagde jeg mærke til en anden ting i udtalelsen

midlertidigt så får folk jo aldrig permanent opholdstilladelse

permanent opholdstilladelse er det jo ligegyldigt hvad de laver så er den udtalelse en opfordring til at stoppe diskussionen eller hvad menes der

vores holdning omkring at arbejdet som lærling eller elev hvis man er i beskæftigelse hos en arbejdsgiver selvfølgelig skal tælle som en del af beskæftigelseskravet det står vi fuldstændig fast på men det er ikke noget vi kan overbevise regeringen og dansk folkeparti om desværre

forsøgt én gang vi stillede et ændringsforslag til den

vi synes det er mærkeligt at helt almindeligt fuldtidsarbejde syv og tredive timer om ugen det er fuldstændig ustøttet det er løn fra en arbejdsgiver enten en privat eller en offentlig

det giver jo ingen mening så det står vi fuldstændig fast på

ja selvfølgelig jeg har svært ved at argumentere for det modsatte det betyder at når folk får en midlertidig opholdstilladelse så er det formålet altså at vi har en midlertidig beskyttelse af folk så synes jeg så også at det er helt rimeligt at sige at den jo ikke kan vare evigt og derfor på et eller andet tidspunkt

var at arbejderklassen skulle uddanne sig selvfølgelig skal man bidrage på arbejdsmarkedet men en forudsætning for

var jo uddannelse uddannelse uddannelse

det som arkitekterne bag velfærdssamfundet hc hansen kampmann krag og hvad de hedder alle sammen argumenterede for nu står herre mattias

kan være næsten skadeligt og

bør være på arbejdsmarkedet for at de skal uddanne sig eller at det

gavnligt at man uddanner sig

som han her giver udtryk for eller er det sådan at han stadig væk mener det i forhold til

har jo i andre sammenhænge været meget aktiv på det område meget

bliver det anderledes når det handler om nydanskere det synes jeg ikke er

ordfører er overrasket og hver eneste gang

at der kommer nogle stråmænd i det her tilfælde siger sfs ordfører at jeg har sagt at uddannelser kan være næsten skadelige og at de ikke er gavnlige

har jeg ikke sagt nogen steder det er bare noget

at det giver nogen mening at argumentere på den måde

jeg synes heller ikke som enhedslistens ordfører at vi har lagt benspænd ind vi har et fintmasket net af et uddannelsessystem vi udbetaler verdens højeste su

fremragende undervisningssystem som vi stiller til rådighed for folk fra dag et hvordan kan man overhovedet argumentere for at det er et benspænd for at

uddannelse folk kan tage al den uddannelse de vil det eneste jeg argumenterer for

så er det da rimeligt at man har bidraget til det samfund der stiller det hele til rådighed

du få permanent ophold det giver ikke nogen mening for mig

vi ser jo mange kompromiser og

og den tekst som socialdemokratiet og regeringen har lavet er et kompromis hvor socialdemokratiets hovedkrav

det er droppet der selv om man kunne

ikke udtrykker socialdemokratiets politik og for det andet

indeholder det en fuldstændig tom sætning

midlertidighed

selvfølgelig skal man på et eller andet tidspunkt

afspejler noget som helst hvor lang er den midlertidighed

ikke er en ekstra rettighed en ekstra detalje

er det selvfølgelig ikke en ekstra ting om man kan risikere at blive smidt ud med dags varsel eller

står fuldstændig fast på at beskæftigelse som en del af erhvervsuddannelse bør tælle med i beskæftigelseskravet det synspunkt er ikke ændret blot fordi vi har lavet

regeringen og dansk folkeparti overhovedet ikke vi ønsker bare at signalere at det flertal der har vedtaget loven

reglerne for permanent opholdstilladelse også kan samles om

vedtagelse det ændrer ikke på at vi har det standpunkt som vi så ikke kan overbevise de borgerlige om

at erhvervsuddannelse skal tælle som en del af beskæftigelseskravet

at incitamenterne til at tage en uddannelse

ikke en god ting at mennesker der er i det her land som er på arbejdsmarkedet og som alternativt har et ufaglært arbejde har incitamenter til at tage en uddannelse så de kan

altid været socialdemokratisk uddannelsespolitik at

incitament der gør at man stopper som murer og bliver bygningskonstruktør eller stopper som skraldemand og kommer ind og spiller i det kongelige kapel eller hvad det var men jeg synes faktisk det er fint at der er nogle der vasker op vasker tallerkener kører skrald og på den måde viser at det samfund de er ankommet til vil de gerne bidrage til

er helt rimeligt at det samfund så på et tidspunkt siger mange tak for dit bidrag tak fordi du har lært dansk tak fordi du har overholdt loven tak fordi du har bidraget med skattekroner her er en permanent opholdstilladelse det synes jeg giver

da jeg havde ordet sidste gang nemlig hvorfor

en god idé at flygtninge vælger at gå ud og konkurrere med alle de arbejdsløse ufaglærte vi har

en god idé at alle flygtninge skal arbejde som ufaglærte i stedet for at tage en uddannelse

da ikke som konkurrenter det er helt almindelige kolleger jeg synes det er helt fornuftigt at flygtninge kommer i beskæftigelse jeg synes

at folk får et arbejde hovedopgaven er ikke at folk

når deres midlertidige opholdstilladelse udløber

så kan de sendes hjem jeg synes da det er helt rimeligt at i den periode de er her fokuserer vi på at folk først og fremmest skal i beskæftigelse

vi vi bliver jo foreholdt at der findes forskning fra sverige som peger på at det faktisk er dem der har en uddannelse som i højere grad vælger at rejse hjem igen hvilket jo

rejser hjem hvad er så på nogen måde det dårlige for nogen

rejser hjem jeg læste også de dokumenter vi fik i forbindelse med de forhandlinger jeg synes ikke rigtig der er belæg for at sige det som alternativets ordfører siger nu jeg vil næsten sige desværre

jeg leder med lys og lygte efter solid forskning der dokumenterer

der rejser hjem men selv om den så viste det

jeg sige at reglerne for at kunne få permanent opholdstilladelse synes jeg ikke skal

det formålet for os er ikke at understøtte at folk rejser hjem formålet er at understøtte hvad vi synes der er rimeligt for at opnå

skærpede man kravet til at opnå permanent opholdstilladelse på en række områder tidligere kunne uddannelse tælle med og det kunne det efter l syv og firs ikke mere dansk folkeparti støttede l syv og firs og det skærpede krav og det gør vi stadig vi mener at der er forskel på at få en uddannelse der jo er en form for en gave fra den danske stat og at være i beskæftigelse når man er i beskæftigelse yder man noget selv og det er væsentligt

folkeparti mener vi også at det er meget vigtigt at der er strenge krav til hvem der kan få permanent opholdstilladelse og vi ser derfor ingen grund til at lempe loven sådan som

her ønsker vi mener omvendt at loven bør skærpes således at det bliver umuligt for asylansøgere at opnå permanent ophold i danmark for alle flygtninge bør kun være midlertidigt i danmark flygtninge skal naturligvis tilbage til deres eget land så snart det er muligt i stedet for at

bør vi gøre alt hvad vi kan for at gøre dem klar til at komme tilbage til deres hjemlande

genopbygge hjemlandene det er blandt andet det der forhandles om lige for tiden så vi går ind for skærpelser ikke lempelser af kravene til permanent opholdstilladelse derfor er det også så vigtigt at understrege at midlertidighed faktisk

betyder at der ikke er nogen mulighed for

derudover siger jeg i min tale at dansk folkeparti virkelig gerne vil skærpe loven vi ønsker ikke at flygtninge skal få en motorvej til at få permanent ophold i danmark det er ganske enkelt helt forkert at gøre det derfor ønsker vi i vedtagelse at understrege at midlertidighed

man har vel skrevet under på noget man har en mening

må det vil være rimeligt at spørge om det er rigtigt

midlertidighed ikke længere er midlertidighed

ordlyd kan slet ikke tages for pålydende

helt helt speciel situation

men i dansk folkeparti ønsker vi at understrege midlertidigheden det også derfor vi har de forhandlinger vi har lige nu så vi ønsker en skærpelse vi ønsker at man deler grupperne af personer op sådan at flygtninge ikke bliver omfattet af sådan en motorvej om det så er med eller uden uddannelse det skal de ikke være omfattet af for det skal ikke være muligt men så længe vi har den her

det er helt rigtigt at regeringen løbende har skærpet reglerne for at opnå permanent opholdstilladelse

vi gjort ud fra en grundholdning om at tidsubegrænset eller permanent opholdstilladelse er et privilegium man skal gøre sig fortjent til i januar to tusind og seksten foretog vi som bekendt nogle betydelige stramninger på asyl og opholdsområdet det var nødvendigt eftersom asylkrisen lagde et massivt pres på danmark selv om vi har fået godt styr på tilstrømningen er det fortsat vigtigt at vi holder fast i de stramme regler så vi kan sikre sammenhængskraften i vores samfund en af skruerne vi strammede tilbage i to tusind og seksten var betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse hertil skærpede vi

andet beskæftigelseskravet flere steder vi indførte et krav at man kun kan opnå fast tilknytning

vi besluttede også at uddannelse ikke længere skulle sidestilles med beskæftigelse man kan således kun opfylde beskæftigelseskravet ved at være i fuldtidsbeskæftigelse det er regeringens holdning at permanent opholdstilladelse skal forbeholdes de udlændinge som bidrager aktivt til samfundet det synes vi er et rimeligt krav at stille hvis man som udlænding vil blive her i landet selv om grundlaget for ens opholdstilladelse ikke længere er til stede

må man gøre sig fortjent til det man skal lære det danske sprog man skal holde sig inden for lovens rammer man skal tage sig et fuldtidsarbejde man skal med andre ord bidrage beskæftigelseskravet betyder i dag at udlændinge skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre en halv år inden for de seneste fire år forud for meddelelsen af permanent opholdstilladelse det betyder ikke at man som udlænding

i danmark ikke skal tage sig en uddannelse i danmark kan man uddanne sig hele livet og det er aldrig for sent at

dygtiggøre sig gennem uddannelse beskæftigelseskravet er derimod et udtryk for at permanent opholdstilladelse bør tilfalde dem der har gjort en aktiv indsats for at integrere sig i det danske samfund

kan derfor godt være nogle der må vente længere på deres permanente opholdstilladelse

nok ikke noget der gør den store forskel i den sidste ende vi stiller høje krav til udlændinges vilje og evne til at integrere sig i det danske samfund og det ser vi ingen grund til at lave om på regeringen har dermed hverken ønsker eller planer om at tilbagerulle beskæftigelseskravet så uddannelse igen kan indgå

det at man forlænger en usikkerhed for en person der vælger at tage en uddannelse med fire

jeg bliver nødt til at holde fast i den vedtagelse som blev læst op men som vi ikke har

måske ikke husker helt korrekt men jeg hørte at der blev sagt at midlertidighed er midlertidighed

så fået en fortolkning af hvad det betyder fra dansk folkepartis ordfører nemlig at det betyder at man i helt særlige tilfælde

dispensation der gør hvis man er flygtning at man får permanent opholdstilladelse er det en enighed

omfatter venstre at vi altså sådan set afskaffer den permanente opholdstilladelse for flygtninge

kun i helt særlige tilfælde kan give dispensation

det jo implicit i det begreb at det er noget man er midlertidigt

nemlig at ni ud af ti der egentlig burde være her midlertidigt ender med at være her permanent nu ønsker vi så

at det at være flygtning er noget man er midlertidigt det er vi jo så i højere grad og dermed lever man i højere grad op til det der står i vedtagelsesteksten hvis otte ud af ti bliver her permanent eller syv ud af ti eller seks ud af ti eller to ud af ti hvor vi ender med

som som fru marie krarup sagde så hun det som noget der skulle være

jo ikke svare på men det er et ønske om at det ikke længere er ni ud af ti at der er en midlertidighed

det lyder jo godt midlertidighed er midlertidighed jeg

islamistiske diktaturer i iran

ikke så mange der gør og de får ikke så meget støtte fra vesten som de burde have men

nogle der gjorde det og nogle af dem blev tvunget til at flygte

tilbage til sit fædreland og det skal man selvfølgelig kun i en situation hvor de forhold der er i ens fædreland gør at man kan sendes tilbage derfor derfor

og det at være flygtning altid været noget der har haft en implicit elastik i sig

spørgsmålet jo derfor vi har haft en virkelighed før hvor ni ud af ti der var flygtninge endte med at være her permanent og at vi nu ønsker at gøre den implicitte midlertidighed der burde være en selvfølge i begrebet at være flygtning til noget vi i højere grad lægger vægt på

vedtagelse her er vi ikke enige om at hvis man kommer som flygtning til danmark og man

kommer i arbejde nu tager man givetvis

at få permanent opholdstilladelse men men i løbet af en årrække

ikke længere midlertidig

hvis man så er i en situation hvor det man skal tilbage til aldrig ændrer sig

at sige at man er her midlertidigt fordi det er noget man ikke kan udmønte på noget som helst tidspunkt

derfor er det at diskutere midlertidighed noget som man gør inden for en en forståelse af at begrebet har en ramme omkring sig som måske ikke kan opfyldes

et menneske tilbage hvis krigen aldrig ophører der hvor man er flygtet fra eksempelvis

jo alle sammen udmærket klar over det er sådan det gør sig gældende

noget der er permanent selv om vi ønsker

midlertidigt fordi krigen ikke er hørt op eller freden ikke har sænket sig over det land

da ikke sige at man stadig væk er midlertidig flygtning i danmark og når

for flygtninge skal forstås som midlertidighed

man ser på det vedtagelse som vi desværre ikke

altså alt

det som den her forespørgsel egentlig handler om og

man ved at der diskuteres et paradigmeskifte i finanslovsforhandlingerne og man ved at dansk folkeparti

overhovedet skal i uddannelse eller på arbejdsmarkedet de skal nemlig være midlertidige

en masse om men jeg har da læst i i dagspressen som spørgeren også har at det er noget af det der

diskuteres nærmere kan jeg jo ikke komme hvad der kommer ud af de forhandlinger men hvis vi lægger

til side hvad der foregår nu et andet sted som jeg ikke ved noget om så er der i begrebet flygtning en indforstået midlertidighed man søger refugium man søger ly mens stormen raser når stormen så holder op søger man videre fra sit ly det er jo derfor det er vigtigt at diskutere semantikken i det der menes med midlertidighed

periode hvor man søger ly hvor man har sit refugium kan lave noget fornuftigt

vil have et paradigmeskifte hvor man ikke skal kunne lave noget fornuftigt

i stedet for at tage hjem til krig og ufred og alt

så må sige at vi tager forskud på det paradigmeskifte

på en meget lang midlertidighed

samtidig skal praksis ændres så midlertidigt ophold også reelt bliver midlertidigt det er sund fornuft

vedtagelse fra åbningsdebatten i

at vi ikke endnu har udmøntet hvad der helt forstås ved de rammer og det er

andet nogle af de forhandlinger der pågår som jeg

kommentar ja

ikke svare på noget jeg ikke

tak for ordet og foreløbig tak for den meget spændende semantiske debat som

skal belyse hvorfor regeringen ikke mener at uddannelse skal tælle som beskæftigelse i forhold til permanent

er uddannelsesordfører og forskningsordfører og derfor følger uddannelsesområdet ret nøje

der er en interessant sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse som vi

været så meget inde på endnu nemlig at uddannelse ikke nødvendigvis fører til beskæftigelse hvis man ser på ikkevestlige indvandrere ligner de jo danskere ret meget når man ser på uddannelse der er flere ikkevestlige indvandrere der ikke har

flere ikkevestlige indvandrere der har lange videregående uddannelser så skulle man jo forestille sig at det

ligner hinanden men det gør det ikke det er et

ikke desto mindre på trods af hvad

ret store forskelle i beskæftigelsen det

som herre mattias tesfaye sagde sådan at der er meget store incitamenter til at

uddannelse i danmark det privatøkonomiske incitament

delproblem inden for uddannelsesverdenen som er at der altså

desværre er nogle dele af vores uddannelsessystem der fungerer som sådan en slags varmestue for mennesker der gerne vil have den privatøkonomiske fordel ved at få su

bagefter

med ikkevestlig baggrund som søger ind på steder hvor der ikke er

i øvrigt er blevet sagt at så længe vi ikke har løst det her problem

kan vi slet ikke bakke op om den her idé med

skulle kunne sidestille det skal selvfølgelig ikke løses i det regi vi er i her

sige at det er noget vi selvfølgelig er meget opmærksomme på inden

vores uddannelsessystem er ikke helt perfekt og vi har

semantiske diskussioner og jeg ser frem til spændende semantiske spørgsmål

set konstaterer i vores

bakker vi op om at den retstilstand der er

om jeg så må sige som det plejer at når man har to bemærkninger så tager man dem efter hinanden vi var ikke helt med på det i første omgang så det skal

nogle unge mennesker til danmark tager nogle uddannelser og nogle af dem rejser hjem igen og der kan være en udfordring i at der bliver givet nogle penge til

su som danmark ikke ser gevinsten af på

diskussion som foregår i uddannelsesverdenen noget af det vi taler om her er jo i høj grad også flygtninge der kommer til det danske samfund og deres mulighed for kan man sige på længere sigt at få permanent ophold der synes

fra både alliances ordfører og socialdemokratiets ordfører og venstres ordfører og

som er under uddannelse ikke er lige så interesseret lige så engageret lige så god en medborger som den der har et ufaglært

som det efter pålydende skulle fungere

være i en af de her varmestuer hvor der ikke er mødepligt og hvor der er meget meget lave krav og hvor man kan modtage su i rigtig rigtig lang tid

så jeg meget gerne der blev ryddet op i men men når vi ikke har

finder jeg det helt uacceptabelt at man skulle kunne opnå permanent opholdstilladelse ved at

den flygtning der måtte være kommet til danmark og gerne

i i skoene at han eller hun egentlig ikke gider eller bare gerne vil sidde derhjemme med fødderne oppe det er lidt det jeg hører så

form for mistillid til det menneske der kommer til danmark

værdimæssigt diskutere frem og tilbage men det er en empirisk dækkende beskrivelse det er

at alle flygtninge skal have permanent opholdstilladelse i det øjeblik de sætter foden på dansk jord så ville herre henrik dahl spørge ind til hvad det egentlig betød

man spørger den modsatte vej når det jo tydeligt fremgår af teksten

flygtninge skal kunne få permanent opholdstilladelse ungarerne der kom engang

flere penge end at få

der diskuterede vi retoriske begreber som tautologi som det måske er lidt interessant at diskutere i den her forbindelse og det synes jeg alt sammen er godt og fint det skal også ind i

danmark vil jeg tillade mig at sige at lønnet arbejde

det er ligesom at diskutere nede på ruc nej det er det

det skulle helst være nogenlunde overvejet det man skriver i vedtagelse i folketinget

herre henrik dahl så lige til det der med lønnen det betyder jo så fuldstændig klart at den flygtning som tænker på sin økonomi den flygtning der tænker egenhændigt på kort sigt får mest ud af at tage et arbejde hvorimod den flygtning der tænker lidt langsigtet for eksempel i forhold til hvad vedkommende

for danmark eller kan gøre for sit hjemland

det er jo fuldstændig legitimt at spørge til det jeg tilslutter mig de forklaringer der er blevet givet det overordnede

der er et flertal der siger at vi skal bevare den retstilstand der er

ønsker at fastholde og vi ønsker at slå fast at det ikke

der spørgsmål om uddannelse og om hvordan uddannelsessystemet fungerer og hvorfor

ændring af retstilstanden men samtidig siger han så også at det

man ligesom får progression

at der stadig væk skal

for progression for flygtninge ifølge regeringens nuværende retstilstand hvis man arbejder

for progression for flygtninge

op om så kan man have forskellige meninger det er

vejen fra midlertidigt til permanent ikke skal ses som trin på en stige

en gældende retstilstand som er som den nu engang er

det her skærpede beskæftigelseskrav som blev indført tilbage i i to tusind og femten og som betyder at uddannelse jo ikke tæller med i beregningen

permanent ophold vi har den holdning i alternativet at selvfølgelig skal uddannelse tælle med i beregningen når mennesker der bor i danmark søger om permanent opholdstilladelse og det synes vi

fordi vi tror på at uddannelse skaber værdi

det skaber i høj grad også værdi for samfundet og det gælder altså alle typer uddannelser både de erhvervsrettede uddannelser og de videregående uddannelser

at pege på hvorfor det er man mener at uddannelse ikke i lige så høj grad er et fundament for aktivt medborgerskab som arbejde er det uddannelsesstedet er også det sted hvor man møder mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde og det møde og de udvekslinger mellem mennesker som man har

uddannelse er super vigtige for et engagerende og involverende demokratisk samfund uddannelsesstedet er ligesom arbejdspladsen det rum hvor man kan skabe nogle meningsfulde fællesskaber hvor man kan lære

foreningslivet at kende og lære danske traditioner at kende og så videre

man faktisk skaber sine bærende fællesskaber

de fællesskaber som er vigtige hvis vi gerne vil have et samfund der er fuldt af aktive medborgere frem for modborgere her i salen er vi måske ikke alle sammen enige i spørgsmålet om hvorvidt det gavner danmark og demokratiet at mennesker fra alle steder i verden og fra forskellige steder i verden kommer og bosætter sig i danmark vi mener i alternativet at det er med til at skabe et levende demokrati fordi vi helt grundlæggende mener at mangfoldighed faktisk er en vigtig forudsætning for demokratiet og selv om man ikke er enig med os i

der ikke er så håber jeg at vi alle sammen her i salen i det mindste kan være enige om at det at tage en uddannelse i udgangspunktet er positivt

en uddannelse og det gør de gældende betingelser for at opnå permanent ophold desværre ikke på nuværende tidspunkt

betyder jo at vi indirekte straffer de mennesker der gerne vil tage en uddannelse reglerne lige nu

en uddannelse fordi det i praksis vil betyde

med til at skabe ulige muligheder for dem der vil tage en uddannelse for ønsker man at tage en uddannelse for at dygtiggøre sig på arbejdsmarkedet

betyder det også at man skal leve i længere tid uden den sikkerhed permanent ophold giver og uden at kunne deltage fuldt ud i demokratiet og vi taler mennesker der allerede har lovligt ophold i danmark og gerne vil være en del af og blive en del af det danske samfund for at kunne deltage i de demokratiske processer stemme til folketingsvalget og så videre skal man jo også være dansk

da har man adgang til de demokratiske processer i

det tætteste man kommer på statsborgerskabet spørgsmålet er så hvor længe man skal vente på det

i høj grad til at man tager en uddannelse for hvis man tager en uddannelse i danmark af tre års varighed

uafbrudt i fem år

og her tæller uddannelse så derfor er det praktisk umuligt at få statsborgerskab efter de fem år

jeg tror ikke de gældende regler er med til at øge tilhørsforholdet til vores samfund og følelse af at være inkluderet tværtimod er de nærmere med til at ekskludere de mennesker som dybest set bare gerne vil være en del af det danske samfund bidrage ved at tage en uddannelse og så bagefter

nogle penge i statskassen fuldstændig ligesom

alternativets holdning at at beskæftigelseskravet fortsat skal være tre en halv år men

skal tælle med eller ønsker alternativet

at de tre en halv år både inkluderer arbejde og uddannelse om det så skal være tre en halv år eller om man skal justere på

er vi ikke i tvivl om at det at vores land

at hver generation skulle være den bedst uddannede nogen sinde har været med til at skabe det velfærdssamfund og den velstand som

for uddannelse giver muligheder for den enkelte

træffe beslutninger selv tjene sine penge og for samfundet gør det at vi har

har en høj levestandard derfor synes vi

vælger at sige at hvis en udlænding gerne vil blive her permanent så er er uddannelse ikke noget der er et

man har ladet sig integrere at man kan og vil danmark som venstre sagde engang

netop at det at tage en uddannelse viser at man gerne vil være en del af det danske samfund blive integreret

bidrag det er også helt tosset at vi bruger penge på at nogle kan tage en uddannelse hvis vi så ikke vil give dem mulighed for at blive her bagefter og bruge den uddannelse til gavn for fællesskabet så vi støtter selvfølgelig

vi er med i og synes det burde være god logik hvis man gerne vil have

gamle dage i de gode gamle nitten firs ere skulle man være her i tre år før man kunne søge om permanent opholdstilladelse så blev det til fem år så til syv

og nu er det så blevet til otte år den grænse

fløjet lidt frem og tilbage og jeg tror at uanset hvad vi ellers mener her i folketinget så

de kan regne med og hvad de kan navigere efter så derfor er jeg også lidt interesseret i at høre hvor står radikale venstre egentlig

i nogle særlige tilfælde hvis man lever op til nogle specielle ting så kan man søge efter fire år kan radikale

så vidt jeg husker tre års beskæftigelse hvor uddannelse kunne tælle med

have lært dansk og have overholdt

ja med

diskuteret meget grundigt har en grundlæggende anden opfattelse end for eksempel herre andreas steenberg og det radikale venstre alle repræsentanter for vores partier mener med forskellige ord og nogle har skrevet bøger om det og skrevet artikler om

forfejlet og der skal

en politik der er sådan det er en historisk fejl som vi skridt for skridt retter op på

en underlig diskussion om man skal gå tilbage til noget der er et ret stort flertal

vist at man kan nogle ting og også gerne vil nogle ting i danmark og så synes

fint at glide af på et spørgsmål der bliver stillet men

alvor og jeg savner bare radikale venstres refleksion

hvorfor

position og de holdninger som sr regeringen havde under

sagde i sin indledende og

handler det her jo ikke om hvorvidt vi vi skal acceptere

handler om uddannelse om uddannelse skal være en del af det beskæftigelseskrav der er til at man kan få permanent ophold eller om uddannelse ikke skal

her i danmark jo har arbejdet for at tilskynde alle til at tage uddannelse og efteruddannelse

som hele den danske samfundsudvikling siden anden verdenskrig

derfor glade når folk godt vil tage en uddannelse

gave som samfundet giver de pågældende det er også en investering for samfundet

det er derfor derfor at vi synes at det er forkert og mærkeligt at man ligesom fjerner den

håber jeg meget på at der er interesse for det og

jo godt det er jeg

den uddannelse de ønsker og så meget som muligt men vil ordføreren ikke erkende at danmark kan stille uddannelse til rådighed for hele verden og så bagefter

er man ikke nødt til at erkende at globaliseringen har ført til at der kan komme folk til danmark som tager den ene gave og så måske ønsker den næste gave igen og er det ikke

bor nogle mennesker i danmark som har boet

som på et tidspunkt godt vil have permanent opholdstilladelse

og hvor mange år man skal have arbejdet og så videre og så handler det om

sådan at det at man tager en uddannelse

indgår i det beskæftigelseskrav og vi synes

ret klogt at det indgår netop fordi det tilskynder

hele verden der kommer nu og skal uddannes på grund af det her det er

vil have permanent opholdstilladelse og

for folk at få permanent ophold i danmark ved at de kan tage uddannelse

en magnet

ikke lave den slags veje frem til

permanent opholdstilladelse det er

meget gerne loven skærpet yderligere sådan at vi kan kategorisere hvem der kan få

virkeligheden og ikke bare til drømme og dermed også erkende at der findes

og at man bare kan få opholdstilladelse ved at uddanne sig der er

en række forskellige krav man skal leve op til det er sådan at

hele verden komme og søge ind på danske uddannelser og så få permanent opholdstilladelse det er noget sludder

hænger sammen vel det er jo i hvilket omfang

her beskæftigelseskrav for dem som i øjeblikket er i danmark det er det det handler om og der synes vi som sagt det er fornuftigt at uddannelse kommer med fordi vi mener at uddannelse er fornuftigt

ro i tyskland men vi valgte alligevel at flygte videre til frankrig vi vandrede videre ind i spanien og vi kom til portugal så sagde portugiserne velkommen i får asyl her er en bolig her er et skattefinansieret sundhedsvæsen her er et uddannelsessystem og vi hjælper dig til at komme ud på arbejdsmarkedet og efter otte år hvis du har arbejdet

få permanent ophold men hvis du vælger at tage en gratis statsfinansieret uddannelse på universitetet i lissabon med verdens højeste su så tæller det ikke med i beskæftigelseskravet

at det er fornuftigt også selv om jeg måtte komme til portugal og til lissabon det er jo en fantastisk by at komme til så det

det er en fordel at jeg også ville kunne have et incitament til at tage en uddannelse om det ville afholde mig fra at gøre det eller hvordan jeg ville reagere kan

spørgsmålet er hypotetisk om jeg så må sige

jeg synes jo at vi skal behandle flygtninge ligesom vi selv gerne ville behandles hvis vi var

og flygtede til et andet rigt samfund så hvis vi nu ankom til portugal og de mødte os med den eksisterende lovgivning vi har i danmark

urimelige regler som spændte ben for hvorvidt man kunne tage en uddannelse eller ville sfs ordfører

nogle rimelige regler man blev mødt med at selvfølgelig skulle man lige arbejde tre en halv år i portugal før man fik tildelt en permanent opholdstilladelse det er vel rimeligt nok at

at diskutere på den her måde for jeg synes nogle gange at det bliver en lidt enøjet diskussion

hvis jeg var flygtning og ankom til danmark og modtog det velfærdssamfund som vi stiller til rådighed og som jeg er glad for vi stiller til rådighed så ville jeg ikke synes at det var urimelige regler jeg blev

er det klogt at man

man diskutere om det er rimeligt eller ej det er da fuldstændig korrekt at der

bliver givet givet gode tilbud her i danmark

særlig klogt at man udelader uddannelseskravet som en del af beskæftigelseskravet det synes vi ikke det

har været fejlintegration i

begyndelsen af nullerne jeg kan huske at i halvfemserne arbejdede som tolk folk fik en masse forærende og der blev ikke stillet ret mange krav nogle blev dovne af det og det er gået videre til næste generation blandt visse grupper

blandt visse grupper især kvinder over fem og tyve år

det synes jeg er skidt både for dem selv

kulturbærende så vi har med andre ord en hel del der er

der vil danmark og dem er der også en del af

skal vi omfavne og være imødekommende over for

skal vi altså stille en masse krav

arbejdsmarkedet for når man har et arbejde får man kolleger man sidder rundt om

frokostbordet man lærer sproget

man lærer en masse ting man ikke kan læse sig til derfor er beskæftigelsen et vigtigt omdrejningspunkt og det at være i beskæftigelse forhindrer altså ikke at man samtidig kan tage en uddannelse jeg kender ikke eksempler på nogen der fravælger uddannelse fordi de gerne vil have permanent opholdstilladelse

det er ikke ret mange der til daglig går og tænker på deres opholdsgrundlag når de er i arbejde eller i uddannelse hovedargumentet for at vi skal fastholde reglen om at uddannelse ikke tæller

som blev skrevet i

overskriften uddannelse og job går ikke hånd i hånd for kvinder med anden etnisk baggrund kvinder med ikke vestlig baggrund stormer frem på uddannelsesfronten men det går ikke lige så godt med at være i arbejde det viser nye tal det siger eksperterne en del af de kvinder der har fået uddannelse

og fravælger

derfor er det efter min opfattelse enormt vigtigt at holde fast i at beskæftigelsen er meget meget grundlæggende

når det gælder om at være i arbejde så halter de stadig

traditionelle kønsrollemønstre og familiemønstre gør at ikkevestlige kvinder i højere grad vælger at gå hjemme og passe børnene end danske kvinder gør

af den grund mener jeg at vi skal holde fast i at beskæftigelsen er det centrale

er vigtigt og det kan man også tage men

i forhold til permanent opholdstilladelse

debatten her i dag jeg synes sådan set på mange måder at vi har

det er også en debat der har vist at der er meget meget forskellige tilgange

som jeg sagde i min indledende tale

er er skærpelsen af beskæftigelseskravet

ikke et udtryk for at at udlændinge ikke skal uddanne sig det er det man ligesom har forsøgt at få det til at

på ingen måde det er et

udtryk for at regeringen og jo også et bredt flertal her i folketinget finder at

muligheden for at få permanent opholdstilladelse bør reserveres til dem der har gjort en aktiv indsats for at integrere sig

vi holder fast i at der skal stilles nogle nogle høje krav til udlændinge der kommer

man netop skal have forsørget sig selv i

sin permanente opholdstilladelse lidt senere

ikke at der er noget forgjort i i og med at det kun er ret og rimeligt at man skal forsørge sig selv man skal give noget tilbage til samfundet så enkelt kan det vel egentlig

det er et privilegium at få en

permanent opholdstilladelse i danmark og det er noget man skal række ud efter det er vores linje og det tror jeg også står

det jeg bare ikke forstår er at vi ikke kan blive enige om

tømrerlærling der møder klokken syv om morgenen og får fri klokken tre om eftermiddagen og har fået otte timers løn for otte timers arbejde at de timer ikke skal tælle med i beskæftigelseskravet

at alt erhvervsarbejde tæller med i beskæftigelseskravet så længe det ikke er er subsidieret med statslige midler og alt muligt helt regulært almindeligt

men jeg synes nu stadig væk at der er noget ret og rimeligt i at sige at det skal være

arbejde og så tæller det selvfølgelig

ser faktisk ikke nogen grund til at vi vi ændrer på

er det der ikke er helt almindeligt og regulært ved de tusindvis af både unge og voksne som går fuldstændig normalt på arbejde social og sundhedsassistentelever der indgår i normeringen på ældrecentre eller murerlærlinge der står og murer sten i dag mens vi står her og snakker hvad er det der ikke er helt almindeligt

være en fejl og jeg tror det skyldes at man

ikke helt kender til erhvervsuddannelserne sådan

anden form for uddannelse så må man lige vente med

den her uklarhed der er skabt om hvad der menes med at

betyder det at regeringen har den holdning at

flygtninge fremover ikke skal kunne få mulighed for at få permanent opholdstilladelse og hvis ikke det betyder det det

ni ud af ti af de flygtninge der er kommet til danmark er blevet her og det synes vi faktisk er et problem for

også herre henrik dahl

gøre klart over for de her mennesker og det er jo klart og det tror jeg også

nogle diskussioner om det så er der spørgsmålet om

nogle konventionsmæssige bindinger på at man på et tidspunkt skal kunne søge et statsborgerskab så kan man diskutere om der skal ligge en permanent opholdstilladelse inden et statsborgerskab eller ej og vi mener fra venstres og

opholdstilladelse inden et statsborgerskab

er jo ikke nogle diskussioner som herre søren søndergaard på nogen måde er involveret i endnu det vil han ret beset jo nok først komme i det øjeblik hvor vi eventuelt kommer til at diskutere noget lovgivning her

midlertidighed er ikke midlertidighed

hvis man sagde midlertidighed er midlertidighed og det næste skridt er statsborgerskab hvis det er konventionsbestemt men det er ikke det regeringen vil og dermed fremstår det bare helt uklart hvad det er som regeringen vil

spændende at diskutere ting som man reelt ikke er en del af

så ser man måske tingene lidt anderledes men men

det ved jeg ikke om om herre søren søndergaard

det man så må få som tanke

derfor synes jeg da det er interessant at få afklaret altså

men jeg kan sige så meget at der ingen tvivl

de flygtninge der jo ikke længere har et beskyttelsesbehov

med en lillebitte smule tålmodighed og så er jeg helt sikker på at vi kommer til at diskutere det også her i folketingssalen efter at et godt solidt borgerligt flertal er

konventionsbundet at vi skal tilbyde statsborgerskab efter noget tid det

skal bare forstå det helt rigtigt mener ministeren at hvis det ikke

så ville det være det rigtige at vi slet ikke havde den mulighed i danmark at flygtninge kunne søge

for kravene altså vi har skærpet kravene ad flere omgange og det er fordi vi mener at det er en meget alvorlig sag og at det er noget helt specielt og et meget stort privilegium at kunne kalde sig for

eller regeringen ville ønske

den findes fordi man er af den politiske overbevisning at det er den rigtige politik at føre der er jo en forskel

derfor jeg prøver at spørge ind til jeg vil gerne gentage mit spørgsmål hvis ikke det var konventionsbundet at vi skulle tilbyde at man kunne søge om statsborgerskab

diskuterer vi nu ud fra den rigtige verden altså den helt reelle virkelighed som vi lever i og der er det

der er nogle konventioner og vi har sagt at vi ikke bryder konventioner men at vi jo godt vil udfordre konventioner eller gå til grænsen til kanten af konventioner det har vi gjort

så jeg forholder mig bare til hvordan verden ser ud og der er nogle konventionsbindinger på det her felt om at man skal kunne søge statsborgerskab på et tidspunkt som jo ikke er fuldstændig

men men det skal man kunne

til vedtagelse vil som sagt først finde sted tirsdag den fjortende december to tusind og atten så bliver der ringet af til en pause

en forespørgsel nummer f fjortende

måske skulle man nærmere begrunde hvorfor vi ikke

har jo i årevis været et af de værste islamiske diktaturer som eksisterer på kloden et af de værste islamiske diktaturer som eksisterer på

de har støttet terrorisme de har gjort alle mulige forfærdelige ting uden for saudi arabien men også i saudi arabien mod deres egen befolkning og alligevel har de på en eller anden mærkelig måde været vestens kæledægge

det sidste år kan vi jo huske at der var sagen om canada hvor canada tillod sig lige at gøre opmærksom på at der måske var nogle problemer med menneskerettighederne og behandlingen af menneskerettighedsaktivister i saudi arabien hvorefter saudi arabien bankede løs mod canada som fik lov at stå lidt alene når det så alligevel sker nu

det jo nok på grund af den her khashoggisag hvor det jo er klart at man ligesom

man kunne ikke længere lukke øjnene

især fordi man korrekt havde grebet ind over for andre lande som gennemførte mord på egne statsborgere i udlandet

saudi arabien men hvordan skal man gribe ind og hvordan skal forholdet til saudi arabien være på lidt længere sigt det er jo det som er det store spørgsmål og derfor har vi anmeldt den her forespørgsel

hvordan regeringen ser på det hvordan man reagerede på begivenhederne i tyrkiet og hvordan man fremover vil relatere sig til saudi arabien så længe det nuværende styre

søges straffet med døden brugen af dødsstraf er selvfølgelig

i en fælleserklæring den syttende november to tusind og atten hvor eu også insisterede på en troværdig og tilbundsgående undersøgelse og at alle involverede stilles til ansvar derudover understregedes også vigtigheden af en retfærdig rettergang for de anklagede når man kombinerer khashoggisagen med saudi arabiens fortsatte engagement i

har vi fra regeringens side vurderet at det var nødvendigt at tage nogle meget klare skridt over for saudi arabien både bilateralt og i eu regi for at sende et klart signal

statsministeren og jeg selv givet udtryk for den danske regerings holdning igennem en række offentlige udmeldinger danmark har desuden taget sagen op i riyadh og indkaldt den saudiske ambassadør i københavn til en samtale om sagen i udenrigsministeriet her fordømte regeringen drabet og understregede behovet for en troværdig tilbundsgående undersøgelse dertil deltog danmark ikke i den stort anlagte investeringskonference

investment initiative i riyadh og danmark har desuden taget drabet på khashoggi op i fns menneskerettighedsråd den femte november to tusind og atten

drabet på khashoggi har sammen med den fortsat forværrede situation i yemen hvor saudi arabien står for størstedelen af de luftangreb som koalitionen udfører ydermere skabt et øget fokus blandt eu landene

en strammere politik i forhold til eksport af våben til saudi arabien der er dog ikke umiddelbart udsigt til en eu enighed på det her område og derfor har jeg i sidste uge besluttet at udenrigsministeriet suspenderer godkendelser af eksport af våben militært udstyr og dual use produkter der kan anvendes til anvendes til krænkelse af menneskerettighederne danmark støtter også fuldt ud op om det tyske indrejseforbud for atten saudiske personer på grund af deres involvering i drabet på khashoggi det vil også være gældende i danmark fra regeringens side har vi altså allerede taget en lang række

klart signalerer hvor vi står i den her sag det har været nødvendigt givet alvoren af khashoggisagen fremadrettet vil regeringen fortsat arbejde for eu enighed om at fastholde presset på de saudiske myndigheder både i forhold til yemen og khashoggisagen en samlet eu tilgang er også den mest effektive måde at arbejde for fremskridt på menneskerettighedsområdet generelt ligesom det er gennem eu at vi skal forsøge at påvirke de interne reformprocesser i saudi arabien i den rigtige retning så lad mig opsummere regeringen har bilateralt i ord og handlinger taget skarpt afstand fra drabet på khashoggi men endnu vigtigere har vi fra dansk side i eu arbejdet for enighed om at lægge pres på saudi arabien for det er kun når vi står sammen at vi kan gøre os forhåbninger om at gøre en forskel

tak til udenrigsministeren og regeringen

her på det sidste i forhold til saudi arabien

men en af grundene til at vi

regeringen fandt sine egne ben der gik

anden oktober hvor

er alle klar over hvert fald er noget fuldstændig galt og der kommer ikke rigtig nogen reaktioner fra den danske regering ingen udtryk for bekymring ingen ingen henvendelser til saudi arabien for at få dem til at oplyse hvad der er sket derfor stillede

den femtende oktober altså tretten dage efter til udenrigsministeren om hvordan regeringen indtil det tidspunkt havde reageret på den saudiarabiske journalists forsvinden

ministeransvar så jeg går ud fra at det der står i svaret er rigtigt

eneste konkrete der er er at man

treogtyvende fem og tyve oktober har gjort forskellige ting over

og det er jo strålende men det er meget lang tid efter at

har udtrykt bekymring allerede et

sandheden om hvad der er sket med den saudiarabiske journalist jamal khashoggi skal for en dag sådan lyder det fra udenrigsministeren

at den danske regering tog den her situation med den fornødne alvor

alt for uklar tale

saudi arabien stod med et forklaringsproblem og alt pres burde på det tidspunkt øjeblikkelig være lagt

khashoggisagen ligesom var

ikke om ministeren brugte formuleringen

nu måtte der ske noget og det kan jeg også godt forstå men som jeg kort antydede

altså det var ikke noget der startede med en journalist der

den undertrykkelse har været i saudi arabien i mange mange år saudi arabien er et af de mest undertrykkende regimer i verden man forfølger oppositionelle i og uden for landet stort set alle menneskerettigheder der kan nævnes krænkes og ytringsfriheden er helt i

saudi arabien ligger blandt de laveste på det indeks der laves over mulighederne

diskrimineres systematisk altså den halvdel som består af den kvindelige del af den saudiarabiske befolkning

profeten og hvad ved jeg altså fuldstændig middelalderlige

og så selvfølgelig henrettelser som man jo også kan gøre mere sofistikeret de foregår så offentligt og ovenikøbet en gang imellem lige ved siden af de steder hvor danske kongelige og danske ministre mødes med lederne fra

saudi arabien er jo kendt for sin direkte støtte til religiøs ekstremisme

skal forsvares i forhold til de andre og

hvor også saudi arabien har

begået alvorlige krigsforbrydelser blandt andet fuldstændig

synes vi at man måske dag et eller dag to

været ret klar i spyttet om khashoggis

men man bliver også nødt til at diskutere hvordan det kan være at det her sker vi afviser at der skal være et valg mellem

vi kan ikke forsvare saudiarabisk middelalderlighed fordi iran ligger ved siden

ikke lade vores eksport i øvrigt relativt beskedne eksport til saudi arabien

betyder det jo at vi pantsætter vores ytringsfrihed hos nogle diktatorer og undertrykkere jeg har intet imod at dansk erhvervsliv vil investere i nogle kølediske i

de være velkomne til men de skal også vide at det ikke forhindrer danske politikere i klart at sige hvad de ønsker at sige

saudi arabien så tager den konsekvens at de smider danske virksomheder ud så må det være konsekvensen hvad er ellers alternativet at ytringsfriheden bliver pantsat hos islamistiske diktatorer så vores konklusion er at

der kan tages og som et forhåbentlig enigt folketing kan gå videre med

i lyset af af mordet på journalisten

man skulle være i tvivl om om hvorvidt herre søren søndergaard har ret i det han siger

kan man jo læse rapporterne fra amnesty international om saudi arabien hvor det dokumenteres at landet gør brug af offentlige henrettelser tortur voldtægt af fanger forfølgelse af religiøse mindretal

blandt andet i syrien hvor de støtter nogle af de mest islamistiske oprørsgrupper finansierer koranskoler og moskeer i mange vestlige lande endda de mest konservative

i øjeblikket ved vi at saudi arabien står bag drab på civilbefolkningen i yemen som har udviklet sig til en af de største

i medierne mens der er meget lidt fokus på saudi arabiens mange andre forbrydelser rundtomkring i verden og

for os handler det nemlig ikke alene om drabet på journalisten

at vi alle sammen indser at saudi arabien overtræder menneskerettighederne og det på tide at handle på det forhåbentlig vil det her blive startskuddet til at vi i vesten begynder at lægge pres på det saudiske regime gennem fn og eu

til vedtagelse idet folketinget noterer sig den danske regerings reaktion på

forsvinden på saudi arabiens konsulat i istanbul opfordrer folketinget regeringen til utvetydigt at fordømme det

regimes krænkelser af menneskerettighederne herunder dets støtte til terrorisme undertrykkelse af egne borgere og krigsforbrydelserne mod civile i yemen at arbejde for en uafhængig international undersøgelse af hele khashoggisagen gennem fn og for at alle de skyldige stilles til ansvar at arbejde gennem eu og fn for stop for våbeneksport til saudi arabien

synderegister som jeg finder udtømmende specielt når jeg lægger det sammen med herre søren søndergaards gennemgang af synderegisteret mit spørgsmål handler ikke om det saudiske synderegister som vi sikkert er relativt enige om det handler om saudi arabien som en strategisk allieret

eventuel socialdemokratisk ledet regering

at saudi arabien støtter andre islamistiske bevægelser

at der er to meninger om det saudiske styre jeg opfatter ikke at

og med

så absurd som den er makaber og dermed ligger sagen fint i forlængelse af hvad vi ellers har set fra saudi arabien i årtier dybt engageret i en blodig stedfortræderkrig i yemen et kvindesyn der hører hjemme i en fjern fortid en uendelig række krænkelser af borgernes grundlæggende frihedsrettigheder og et barbarisk retssystem baseret på sharialovgivning og apropos sharialovgivningen jeg kan oplyse at organisationen

league har hjemsted i saudi arabien muslim world league

er en propagandamaskine der arbejder for at udbrede hardcore islamisme i både mellemøsten og europa organisationen er en serviceorganisation for muslimer der støtter saudi arabiens politik og en af disse serviceydelser er certificering af halalslagtning eksempelvis i danmark danske slagterier poster dermed et ukendt millionbeløb i en organisation der reelt er en del af det regime som vi i dag fordømmer her i folketingssalen det synes jeg er tankevækkende nå men tilbage til

har forstået at der var store forhåbninger til kronprins mohammed bin salman der anses for at være det autoritære kongedømmes reelle leder i sin reformplan vision to tusind og tretten har han introduceret en såkaldt mere moderat form for islam og på det seneste har saudi arabien derfor udviklet sig helt derhen hvor kvinder nu kan køre bil og de kan overvære fodboldkampe og de kan gå i biografen hvis de ellers har de fornødne tilladelser fra deres værge på baggrund af disse kvantespring i synet på kvinder blev saudi arabien sidste år valgt til medlem af fns kvindekommission og det er jo mildt sagt uheldigt at fn dermed yderligere legitimerer landet

så er den ud over den forfærdelige krænkelse som et drab jo i sig selv er

desuden en hån mod de internationale diplomatiske spilleregler

benyttede khashoggis bødler sig nemlig af diplomatpas på deres rejser til og fra gerningsstedet

så der er kun gode grunde til at danmark udtrykker sin dybeste misbilligelse af saudi arabiens holdninger og handlinger på vegne af regeringen og med støtte fra dansk folkeparti vil jeg gerne oplæse et forslag til vedtagelse folketinget udtaler sin dybe bekymring over drabet på

journalisten jamal khashoggi folketinget understreger nødvendigheden af en troværdig og tilbundsgående undersøgelse af drabet og opfordrer saudi arabien til at sikre at alle involverede stilles til ansvar folketinget støtter desuden udenrigsministeriets suspendering af godkendelser af eksport til saudi arabien af våben militært udstyr og dual use produkter der kan anvendes til krænkelser af menneskerettighederne folketinget opfordrer regeringen til gennem eu og fn fortsat at arbejde for en forbedring af menneskerettighedssituationen i saudi arabien

jeg skal på dansk folkepartis vegne desuden opfordre regeringen til at tage initiativ til en sanktion bestående

indrejseforbud i danmark for personer som kan sættes i forbindelse med drabet på khashoggi tak

i hele vejen igennem

det forslag til vedtagelse som dansk folkeparti

herre claus kvist hansen nævnte

centralt punkt i øjeblikket det har ovenikøbet fået saudi arabiens nære allierede usa

eller det kunne der måske ikke opnås enighed om mellem dansk

at spørgsmålet om situationen i yemen måske egentlig hører til i en diskussion for sig selv

et af de vigtigste spørgsmål som overhovedet er når det gælder saudi arabien

og bestialsk og sørgeligt det var med den stakkels khashoggi så var det dog kun én person i forhold til

mange mange der bliver massebombet i yemen af det saudiarabiske styre derfor forstår jeg slet ikke at man ikke vil benytte

der slet ikke har været nogen uenigheder med regeringen om det for

så er det den næste og det er herre michael aastrup jensen

enhedslisten for at vi tager sådan en debat om

saudi arabien den hilser vi fra venstres side meget velkommen

mordet på khashoggi jo har været en øjenåbner for at det er

decideret især på den måde går ind og dræber journalister er

universel rettighed som verden må stå vagt om

man har fra dansk side bedt om at alt blev undersøgt til bunds man har fra dansk side også et kraftigt ønske om at ingen må slippe ustraffet fra det her og samtidig har man jo også senest

eksport af militærudstyr og lignende udstyr

vi jo stadig væk har nogle folk som render

at der bliver gjort noget og der har jeg

herre søren søndergaard var inde på tidligere meget nøje fulgt hvad der foregår blandt

hvor jeg synes det er rigtig positivt at vi har senatorer som

i lille danmark kan meget men vi kan ikke det hele i forhold til et land som saudi arabien

som også har nogle idealer og nogle værdier som vi står

så godt så jeg havde håbet at det havde været regeringens politik fra dag et

betyder det at hvis der igen kommer en canadasag

angrebet så vil danmark ikke fremover lade det land hænge til tørre alene

øjeblikkeligt offentligt utvetydigt gå ud og bakke op om det land og understøtte det land

for eksempel canada i stedet for

i hvert fald ikke offentligt har set nogen støtte til canada

canada følte sig rimelig meget hængt ud så lige bare et kort spørgsmål i forhold til det der med yemen er det også venstres begrundelse for at der ikke er noget om yemen i den her udtalelse at det ligger i et andet forum og i hvilket forum skal det så

det meget meget alvorligt og så havde man også valgt

men canada tror jeg havde en interesse i at prøve at løse det her på en stille diplomatisk måde altså underforstået at det

været kontraproduktivt hvis man var begyndt

her er jeg og her er vores holdning og så videre og så videre hvis nogen af vores allierede deriblandt canada beder om vores hjælp skal vi

jeg synes at yemenkonflikten er helt forfærdelig men der er altså ikke nogen

så at sige er bedre end andre vi har iran som er mindst lige så slemme

så synes jeg der skal være fokus på på begge lande men

der eventuelt er gået fra det canadiske udenrigsministerium til det danske udenrigsministerium om at man har skrevet at man ikke ønskede opbakning jeg kan bare konstatere hvad der er blevet sagt offentligt

at vi kan lade saudi arabiens opførsel

dem som de så tilfældigvis vælger at lade det gå ud over

jeg synes vi må lære af khashoggisagen at vi må tage

grunden til at det er en lære at

hvis det var sket i canadasagen

så kunne det være det havde sendt et signal okay vi skal passe lidt på det signal kom ikke og resten er

om den her familiefejde som åbenbart

henvendt sig til usa og dybt skuffede over at de ikke fik den hjælp så det med at de ikke ville have hjælp andre steder fra mener jeg ikke er rigtigt

det er så hvad det er i hvert fald var det skuffende

til nogle helt helt forkerte konklusioner det er nogle helt andre ting

som har spillet langt det mest beskidte spil i den

af en lang række internationale avisskriverier

der er en god pointe i vi ved at iran gik ind i yemen prøvede

internationalt ledede koalition med saudi arabien i spidsen gå ind og prøve at skabe noget balance betyder det at jeg synes det var ok med den måde man

på fra saudiarabisk side nej selvfølgelig ikke og det har jeg også sagt gentagne gange både her i salen og uden for den her sal og derfor skal vi selvfølgelig også italesætte

er der er værst på den ene eller den anden side det må vi få en lang diskussion om og den er jeg klar til

at rejse den her forespørgsel og tak til udenrigsministeren for besvarelsen

jeg og vi i liberal alliance følger

en af flere vestlige allierede i mellemøsten som man uden at overdrive godt kan kalde tvetydige

der er blevet læst et synderegister op af herre søren søndergaard og herre lars aslan rasmussen og herre claus kvist hansen som jeg kan prøve at lægge sammen til et kombineret synderegister og sige

indvendinger imod og alligevel er der så selvfølgelig det her tvetydige spørgsmål som jo også gælder for flere andre allierede som vi har

i regionen og som selvfølgelig er ja et meget kompliceret spørgsmål

er meget bekymrende og

så mange principper

mig bekendt men det er også kun

er mig bekendt og derfor synes jeg at der er al mulig god grund til at prøve at danne sig

præcis er foregået

fra saudisk side og der er behov for en troværdig undersøgelse af forløbet

det betyder ikke at vi ikke meget hurtigt kan blive enige om at drabet på khashoggi er

en lang række ting som allerede har været nævnt men som jeg gerne gentager altså sikkerhed for journalister ytringsfrihed fri presse og så strider det også mod alt hvad der har med international lov og ret at gøre at sende en dødspatrulje ind i et andet land det ville det gøre hvis de havde betjent sig af diplomatpas det ville det også gøre uden diplomatpas

danmark både nationalt og og i europæisk regi lægger et stort pres på saudi arabien og insisterer på en troværdig undersøgelse af sagen der støtter vi i liberal alliance fuldt og fast den linje regeringen har lagt både et nationalt spor med fordømmelse af drabene og andre udmeldinger og også de skridt

derfor mener vi selvfølgelig også at regeringen gør hvad der kan forventes af en god regering i forhold til at lægge det nødvendige pres på

ikke overraskende bakker vi selvfølgelig op om den vedtagelsestekst

at danske virksomheder som investerer deres penge fuldt lovligt og fuldt i orden i nederdrægtige

leve med den risiko at danske folkevalgte og danske regeringer kritiserer det nederdrægtige diktatur med det resultat at det nederdrægtige diktatur smider de pågældende ud af landet og ikke vil handle med dem er

i forhold til at alting går korrekt til til vi har også økonomiske aktiviteter i kina og vi har i forskellige lande i afrika vi har vi har økonomiske aktiviteter i en del forskellige lande og de lande er så forskellige så jeg vil

generel udlægning af hvilke risici man må acceptere når man er

den danske grundlov man trådte den danske grundlov under fode for at please et

den situation skal vi jo gøre hvad vi kan for

hvis folketinget sendte et klart signal til danske virksomheder

i selvfølgelig jeres fulde frihed til at gøre det og tjene alle de penge i kan på det men i skal vide at det

ikke får os til at lade være med at kritisere

at det pågældende regime smider jer ud og ikke så mange af trods alt

og dem skal vi ikke bøje os for er vi ikke enige om det vil det ikke være godt med

er svært at sige noget helt generelt altså vi har haft et meget nedfrosset forhold til indien i lang tid og det har sådan været omdiskuteret hvordan vi skulle komme ud af det

og hvordan man som regering skal opføre

jeg har gjort hvad jeg kunne for at sætte mig ind

debatten at vi er fuldstændig enige om at mordet på khashoggi er forfærdende og uhyggeligt og i øvrigt helt kan sammenlignes mener vi med attentatforsøget mod eksiliranere

forslagene til vedtagelse

lægger men jeg mener at det her er en så alvorlig sag og

en så ekstraordinær situation at vi burde kunne kunne finde sammen

på tværs af folketinget jeg synes

forslag til til vedtagelse at det ikke står tydeligt nok at der er behov for en uafhængig undersøgelse en uafhængig efterforskning og ja allerhelst i regi af fn som er det forespørgerne lægger op til omvendt synes jeg og

forespørgerne som også andre

blandt andet iran i forhold til yemen det betyder selvfølgelig ikke at

sådan at vi håber at

finde sammen om noget jeg ved ikke om det er fuldstændig udelukket endnu

at linjen er klar det skal være fuldstændig tydeligt

vi skal kunne lægge maksimalt pres på saudi arabien for at samarbejde om ikke bare

en uafhængig ekstern undersøgelse det kan ikke på nogen som helst måde være noget de selv

regeringen har forhandlet med nogle partier om en udtalelse som vi aldrig har set den er aldrig blevet sendt til os vi

modtaget har ikke været involveret i noget som helst

et kompromis hvis man ikke sidder ved det samme bord men

så et valg regeringen har taget altså at der skulle være to udtalelser for de har hele tiden være bekendt

vi har sendt den til dem til orientering det synes vi

forsøge det er jo så særlig til regeringen at at finde det fælles

til vedtagelse om en undersøgelse af hvad

er foregået jeg må altså tilstå at jeg har svært ved at se hvad det er

om at man skal arbejde for en uafhængig international undersøgelse af hele sagen

man understreger nødvendigheden af en troværdig og tilbundsgående undersøgelse undskyld mig men er det ikke

en akademisk diskussion om hvor forskellen går på de to typer af undersøgelse jeg kan ikke få

formål det tror jeg at ordføreren er helt bekendt med og hvis det er det så er der jo ingen problemer i at

regeringen kan ændre det til en uafhængig og uvildig

det er rigtigt og det kvitterer vi også for at der blev sendt en vedtagelsestekst ud vores sagsbehandling

som også bliver behandlet i dag den har vi drøftet men det men det bremsede

det ud fra en antagelse om at det nok ville blive svært at forhandle hele diskussionen om yemen ud af den vedtagelsestekst

er ikke sådan at vi ikke vil diskutere yemen men men vi vil gerne diskutere simpelt hen det emne der er rejst og ikke gå i bredden og diskutere alle mulige andre emner og da jeg ikke havde tiltro til at jeg kunne forhandle yemendiskussionen ud så

har deltaget i det synes jeg lægger noget til

vi så kunne blive enige ikke fordi yemen er ikke helt afsindig problematisk men

så være en opfordring til den anden side om at vi måske kunne finde sammen om en stærkere tekst

og alle er enige om at det er et forfærdeligt styre der sidder i riyadh og at det

også det som vi diskuterer her i dag og spørgsmålet er så hvor kraftigt vi skal gøre det

set glad for at folketinget er enige om at vi skal tage klart afstand fra

som forudsætning for alt det her at krigen i yemen ikke er en krig mellem sunnier og shiaer det er en borgerkrig på baggrund af gamle nationale modsætninger der har været i yemen i mange mange år som så er blevet forstærket efter

har hørt formuleret så klart som det blev sagt af herre henrik dahl

totalt ligeglad med hvad saudierne gør han accepterer hvad som helst

sælge våben til dem

i den saudiske kurv

og saudi arabien er en af de centrale konflikter

det er lidt underligt at hvor iran bliver

det rene djævelskab hvorimod saudi arabien strategisk allieret som kan gøre hvad som helst er det klogt

får af konsekvenser for den saudiske opførsel saudi arabien i qatar

det gør han i ly af

så må sige opfører sig ekstremt bølleagtigt i hele regionen og at landet tror det kan gøre hvad det vil

specielt usas men måske også danmarks det ved jeg ikke uforbeholdne støtte

vi kritiserer menneskerettighederne i saudi arabien

set enige om vi skal og det skal vi fortsætte med

konsekvenser i forhold til

at det måske ikke er så klogt at gøre saudierne til den strategiske allierede for os i det område netop fordi det betyder at man så har langt langt mindre styr på hvad saudierne kan finde på og det har man sandelig oplevet konsekvenserne af i qatar den canadiske

de helt fundamentale spørgsmål

og derfor er der ikke noget polemik eller lignende involveret når jeg siger at det jeg sigtede til

strategiske allierede som er meget tvetydigt og som var det ord jeg benyttede så er det

i regionen så er det jo ikke kun saudi arabien den vestlige verden er jo også allieret med pakistan og vi er jo selv allieret med tyrkiet

som uden at jeg kan sige det med sikkerhed langt hen ad vejen er holdt oppe af at alternativet formentlig er meget værre men altså det

til indien og mig bekendt har vi da ikke taget stilling for pakistan og imod indien tværtimod

givet dem forskelligt

demonstrativt vise at det er den amerikanske kerneallierede i mellemøsten og

en forbindelse mellem det og så den israelske regering til et eller andet der sker der

det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig i hvert

er et land hvor osama bin laden var i stand til at bo sikkert i mange år altså så så på den måde må man

at det er et ret tvetydigt

når man sådan bedriver udenrigspolitik på det niveau som vi snakker om her så så er det jo

er da særdeles tvetydigt og hele

er sket med saudi arabien bare er et utvetydigt

jo ikke valgt pakistan i forhold til

vi har valgt saudi arabien i forhold til iran

iranske regime er noget som jeg støtter det gør

saudi arabien saudi arabien er

vigtigt land i i mellemøsten det er et toneangivende land

hvor der er nogle vigtige helligdomme og derfor er der meget meget fokus

ud over oliepengene

der er ikke religionsfrihed man må ikke bygge kirker eller have kors med

der er ikke respekt for religiøse mindretal

jeg har været en af de største kritikere af saudi arabien

åbenhed reformer og så videre så da den nye kronprins

sagde han faktisk de rigtige ting det var da fint at sige at

nu må vi stoppe

jihadisme er noget der skal bekæmpes kvinderne skulle have lov til at køre bil han sagde mange gode ting

med reformer så han sagde faktisk de rigtige ting

jeg synes det er vigtigt at der kommer nogle reformer at der kommer åbenhed i i saudi arabien for

ting og sager der gik i modsat retning af frihed på den ene side fik kvinderne lov til at køre bil dyrke motion

badawi og hans søster og andre

som foregår i yemen er også dybt dybt problematisk saudi arabien har et medansvar det har emiraterne også

og sunniislam især efter at houthierne begyndte at bekende sig til den tolvte form for shiaislam her for

forfærdelige skete med den meget dygtige journalist khashoggi i istanbul i starten var jeg skeptisk fordi hovedkilden var erdogan og han er

så troværdig det er i hvert fald

fare op og begynde at kæmpe for pressens frihed

men han har han har sin dagsorden han er i gang med en rivalisering med saudi arabien om at være det mest

derfor mener jeg også det er på sin plads at

vi reagerer og jeg synes det er fint at regeringen og udenrigsministeren har sagt at nu stopper vi

til saudi arabien og følger tyskland

godt tænke mig at der var flere lande der var med i det men her ser vi også hykleriet blandt de andre europæiske lande ikke mindst frankrig

dreje i den rigtige retning for det er et vigtigt land også

for vesten

at det er lykkedes erdogan at komme til at fremstå som

folk sidder i fængsel i i dusinvis eller oppe over hundrede ikke så det er jo relativt absurd

vi ved jo ikke af hvem i saudi arabien og på hvilket niveau

og jeg ved heller ikke hvilke forskellige intriger der er

enig i at hvis det viser sig at det ikke er kronprinsen som har haft med det her at gøre

vil den bedste måde til rent faktisk at støtte den reformkurs

omtalte være en klar og entydig fordømmelse og opfølgning i form af handling

på grund af en journalist lad

i det store billede jeg fatter ikke at man kan sætte det hele over styr

om det er kronprinsen der har givet ordre eller om

men det vi ved med sikkerhed er at der er mange magtbaser i saudi arabien

der har forsøgt at spænde ben for de reformer der er også nogle der har forsøgt at spænde ben for det bedre forhold der er

skabt til israel der er nogle der har forsøgt at spænde ben

det ville være på sin plads også

er endnu mere klar og tydelig

efter lidt af erdogan og i øvrigt hvis erdogan

konsulatet under opsyn

længere tid hvorfor

ikke drabet det kan ikke være rigtigt at de først begynder at optage da han blev dræbt hvorfor ikke forhindre det

rigtig god debat og tak for synspunkterne der kan være nogle nuanceforskelle men generelt synes jeg

alle sammen tager situation meget alvorligt tak for rosen for

man gerne ville have det skulle have været hurtigere og tidligere sådan er det men vi handler trods alt

på hvad man gør i resten af verden

kæmpe for en liberal verdensorden og de grundlæggende værdier som vi mener skal forsvares rundtom i verden drabet på khashoggi har skabt stor international opmærksomhed og i min begrundelse

fald i min begrundelse henvist specifikt til at det også er uacceptabelt

afklaret sagen om drabet på khashoggi vi skal have retsforfulgt

alle ansvarlige og vi vil i tillæg til det

fortsætte med at arbejde både gennem eu og fn for en forbedring af menneskerettighedssituationen i saudi arabien der er stadig udestående spørgsmål det er der og dem har næsten alle ordførere jo også

så jeg noterer mig

måske er en åbning for en dialog om at finde

der gælder sådan

afstemning om de fremsatte forslag til

vil som nævnt først finde sted tirsdag den fjerde december